er der flere der

det er der ikke jeg skal gøre opmærksom på at i første runde har spørger og minister hver

og minister hver gang har en minuts taletid jeg giver ordet til

meget tilfreds med at politiet på en dag sendte tre og halvtreds afviste serbiske asylansøgere hjem til serbien udsendelsen sender efter min opfattelse også et meget klart signal til denne gruppe om at de ikke har noget at

ministeren svarede på var om det er rimeligt at bruge trehundredetusind kroner

man i den avisartikel hvor man jo blandt andet kan finde de her oplysninger også bliver oplyst om at en enkeltbillet direkte til beograd kun koster syv hundrede og to og tres kroner

det er det der er konsekvensen af det herre hans christian schmidt her siger regeringen har den klare holdning at misbrug af vores asylsystem skal stoppes derfor

hvor vi sender ret store grupper ud og det er den måde vi gør det på det skal i øvrigt også lige

har et ret godt samarbejde med de serbiske myndigheder om at få folk tilbage igen så det er den måde man kan

selv forklare det det er ikke en interesse regeringen har vi mener at de skal ud

i går udviste danmark tre og halvtreds romaer til serbien om en måned er de tilbage igen i hvert fald hvis man skal tro dem selv

kan fint komme igen og så kører hele showet en gang til og det eneste jeg bare sagde til ministeren og synes ministeren skulle tage med i

hvis det her sker og måske også sker igen

hvis de ikke har noget grundlag for det og det er der ikke tale om her derfor

tone og derfor foregår der udsendelser af det her omfang flere store grupper bliver sendt ud

vi har set vokse og og som der har været behov for at sætte ind over for

hensigter må man jo selv redegøre for jeg har den interesse

misbrug af vores asylsystem hvis det finder sted skal de hjem og kan vi så sikre at folk kommer ud hurtigst muligt således at de bliver mindst mulig tid i vores asylcentre

så gør det jo bare den samlede regning endnu mindre

den moral der ligger til

grund for sagen

anke den afgørelse som byretten i kolding i sin tid traf byretten traf en afgørelse der betød at fimm na thiban kunne få lov til at blive i danmark

så fra justitsministeriets side til landsretten det som jeg gerne vil stille spørgsmål

at man allerede dagen efter at dommen var afsagt besluttede

at anke den her sag det besluttede man sig for allerede dagen efter alligevel

venter man tretten dage ja man venter faktisk så længe så der er syv og tyve minutter til at ankefristen udløber inden man anker det betyder jo at vi har med en familie at gøre der

sagen var afgjort og at drengen fik lov til at blive i danmark men syv og tyve minutter inden

at anke sagen så mit spørgsmål går på hvordan ministeren selv synes den her sag er håndteret

spørgeren også hvad svaret er for det har vi været igennem et par gange

og det er det spørgeren spørger til kommentere beslutninger om at anke

truffet af domstolene det er et helt grundlæggende

at spørgeren er ganske opmærksom på at det er den måde

den tro i de her fjorten dage der er gået

lov til at blive her men syv og tyve minutter

er et spørgsmål om politik jeg synes det er et spørgsmål om moral og det er nu altså engang sådan at udlændingenævnet er under justitsministeriet og derfor

kunne give sin holdning til kende her alt andet synes jeg simpelt hen

man venter med at anke den her dom indtil syv og tyve minutter før ankefristen udløber

i stedet for at gå efter sagen for man har vidst

michael kistrup jo selv i jydskevestkysten han siger at det har man vidst allerede fra dagen efter

at man har overholdt alle fristerne

med at anke indtil en minut før ankefristen udløber men det er mennesker vi har med at gøre

chauffører endda urimelig hårde jeg skal

otte og tyve om ændring af færdselsloven som ministeren har har fremsat omkring betjening af kontrolapparater og lignende men det er den situation

har holdt to pauser på fjorten og atten minutter og på grund af at det det ikke var

bliver vedkommende fradømt sit kørekort

er jo helt urimeligt havde han holdt ikke de atten minutter men tyve minutter

fem hundrede kroner det står

jeg godt spørge ministeren om ikke ministeren kan se at det

uforvarende kommer til at holde pause to minutter kortere end han

håber

der er reglerne så rigide og sanktionerne også

og tjene det til

en ganske almindelig chauffør der prøver på at

brud på køre hvile tids bestemmelserne det er klart det udgør en risiko hvis de ikke bliver overholdt

at sanktionerne for overtrædelse af dem selvfølgelig skal være skarpe de skal være hårde

som transporterer eksempelvis meget tungt gods

flere færdselsuheld og det kan ingen have en interesse i

står regeringen selvfølgelig fast på det men hvis herre flemming damgaard larsen har et mere specifikt spørgsmål til hjørner

af det her område så vil jeg opfordre til at han stiller et skriftligt spørgsmål så

kunne redegøre nærmere for forholdet

en større proportionalitet imellem

er at de regler der er indført jo er regler som blev indført fordi der var behov for at der blev strammet op vi har set for mange tilfælde

inden for vognmandsbranchen altså for busser og lastbiler har set store problemer derfor er man helt generelt selvfølgelig

der gør færdselspolitiet et rigtig godt stykke arbejde

at vi har et effektivt og klart

mange muslimske lande er der dødsstraf for at konvertere til kristendommen

det initiativ der er taget der er godt men jeg synes faktisk

det er noget der kræver handling så jeg vil godt høre ministerens kommentarer til

selv samme emne det er jo

også godt ved udlændingestyrelsen og

centeroperatørerne der driver asylcentrene og deres vurdering er

meget begrænset omfang finder chikane sted af

centeroperatørerne som altså er dem der har ansvaret for

har kun kendskab til enkelte tilfælde inden for de seneste år hvor der kan siges at have fundet chikane sted af kristne asylansøgere men det er klart

uacceptabelt og derfor bliver set på det

jeg måske også kan sige så sent som den attende marts i år fra udlændingestyrelsen modtaget

der bekræfter at chikane af kristne

og jo altså også centeroperatørernes vurdering af det er det så ensbetydende med at at vi ikke skal gøre noget ved det nej og det er man selvfølgelig helt opmærksom på det er jo også det initiativ

fra deres omgangskreds

og beskytte de her kristne konvertitter end

ensbetydende med at der ikke kan være problemer enkelte steder og det er jo også det

betyder også at der selvfølgelig

den siddende justitsminister med ikke at fortsætte dette sløseri det drejer sig om at man helt tilbage i

en fornuftig beslutning idet man sagde at alle

galt må man betale for ulykkerne men man må så sandelig også betale for den læge som kommer og skal tage blodprøven

i nitten syv og halvfjerds at

spritbilister skulle betale en hundrede og fem og tyve

hvis lægevagten skulle komme ud på politistationen og sådan har det været lige siden

altså vokset gevaldigt siden det er faktisk sådan i dag at lægen kræver seks hundrede og syv og halvfems

fem og fyrre kr hvis det er om aftenen

indirekte tusind kroner i statsstøtte for at køre spritkørsel

skrev til justitsministeren for en halv år siden og fik

en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ministeriet og

politiets og anklagemyndighedens side er ved at se nærmere på

herunder blandt andet overveje muligheden for at justere taksterne i den her gamle bekendtgørelse jeg synes egentlig det burde være så nemt altså man besluttede i nitten syv og halvfjerds at at spritbilisten skulle betale

så skal regningen jo sådan set bare sendes videre fra fra lægen til spritbilisten uden at politiet

mit spørgsmål til justitsministeren skal kort og godt være skal

lægger sagen væk i endnu seks og tredive år jeg synes egentlig

som intentionerne var lad være med at sætte takster på

lad det stige i forhold til at lægerne lader deres takster stige og så lader vi spritbilisten betale

behøver man altså ikke at nedsætte nogen

hemmelighed at dansk folkeparti er temmelig bekymret for

år for år bliver færre og færre ressourcer

fordele til de mest udsatte grupper i det danske samfund jeg har har ladet mig fortælle

hvilke projekter man skulle tildele noget og hvilke man måske så måtte skuffe fælt

igennem de seneste år har vi

se at puljen er raslet nedad simpelt hen vi kan se at

ministeren om ministeren gør sig nogle tanker

i forhold til satspuljens fremtid

revideret ved lov i to tusind og tre og det er efterhånden ved at være mange år siden vi ved at satspuljen bliver finansieret ved at man

fra nogle af de svageste i vores samfund for eksempel kontanthjælpsmodtagere førtidspensionister dagpengemodtagere folkepensionister og sygedagpengemodtagere

grupper burde et velfærdssamfund som det danske egentlig ikke ændre på den model således at vi fremadrettet kunne se at vi

har konstateret at vi nærmest skulle skamme os fordi der ikke er penge nok til at hjælpe alle desværre er sådan at vi bliver nødt til at prioritere fordi der bliver søgt rigtig rigtig mange penge og det er også rigtigt at satspuljen sådan set er bliver mindre fordi lønudviklingen har været lille

fremmest om

sådan at satspuljen kan vokse satspuljen

kilde til vores mulighed for at kunne give den hjælp som vi gerne vil give så uanset at nogen

er utrolig kede af at satspuljen findes enhedslisten står jo blandt andet uden for satspuljekredsen

kan finansiere med satspuljen kan hjælpe rigtig mange mennesker jeg synes at må være vigtigt at sige er at regeringen

satspuljeforligskredsen der var med det var en aftale vi lavede med enhedslisten men da løftede vi faktisk de udsatte grupper med rigtig rigtig mange millioner

vi lavede aftalen om førtidspension

for at lave en aftale om at alle dem som var på den gamle ordning kunne få lov til at overgå til den nye

at hjælpe udsatte grupper både i forhold til den skatteaftale vi lavede

ikke synes det var bedre når man skal finansiere sådan en pulje til de mest udsatte borgere i det danske samfund

på den store finanslov jeg er ikke interesseret i at ministeren nu svarer mig at satspuljen

alle sammen som skatteborgere bidrager til

fra en gruppe af borgere som i forvejen er dårligt bemidlet det synes jeg altså er en stor problemstilling vil meget gerne have ministerens tilkendegivelse

fremadrettet for tiderne har ændret sig og der er ikke de midler til rådighed som der har været hidtil det der med at vi skal tjene noget mere

hvor vi har nogle penge vi kan uddele til udviklingsprojekter til udsatte grupper står vi på mål for at vi tager pengene ind og så er vi til gengæld også dem der vil bruge dem

sige selv at afgøre det gør man hvert eneste år når man starter med at møde frem

at den måde at finde pengene på er i orden det synes enhedslisten ikke derfor står de udenfor de står dermed også uden for beslutningerne når vi skal uddele pengene det er op til enhedslisten og det må

hvis man ikke længere ønsker at være en del af satspuljekredsen

så der kan jeg roligt give mit ord på at det vil jeg kæmpe for i alle finanslove jeg kommer til

meget godt tænke mig at høre ministeren kommentarer

at jeg må egentlig være helt ærlig og sige at min oplevelse

at vi møder hinanden at vi imødekommer hinanden og at der er stor forståelse for

håber at man også finde dansk folkeparti

i alles interesse at så mange som muligt som gerne vil kæmpe for de socialt udsatte

der ikke er tale om noget koordineret angreb på lærernes arbejdstidsregler og derfor heller ikke i fremtiden på andre offentligt ansatte personalegruppers vilkår

er der jo en arbejdsgiverside der står staten der står kommunerne

man har forskellige interesser og forskellige roller i den situation min rolle som statslig arbejdsgiver er sammen med kommunerne hvor det jo er

for pengene lønmodtagerrepræsentanternes rolle

og det fører nogle gange som vi har set her til

jo blev fremført som jeg ved en tidligere lejlighed har gennemgået for

tyve år på tværs af fire skiftende regeringer med det ene formål

få mere og bedre uddannelse til danske børn og unge så det er det konflikten handler om og det ser jeg bestemt ikke

angreb på nogen og heller ikke som et varsel

de alvorlige konsekvenser som det har for amu centre og for dem der

og så videre så må man jo sige at det rent faktisk

tretten skal være løftestang for at fremme

dagsorden om at gøre løn og arbejdstid i staten til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken

man stille sig selv spørgsmålet er det noget nyt og hvis det ikke er noget nyt hvis det bare er det sædvanlige hvorfor står det så i resultatkontrakten som noget man skal opnå i

ikke set tilsvarende formuleringer tidligere

sige at når der nu står at man i efteråret to tusind og tretten skal identificere potentialer på udvalgte områder altså i forhold til overenskomsterne

at skaffe ressourcer

at bevare velfærden eller skære lidt mindre ned

det vi ser nu er en forløber for

en så omfattende lockout orkestreret af de to arbejdsgiverparter på det offentlige område

år siden var det helt store tema ny løn jeg er helt sikker på

forvalte skatteborgernes penge det klare

kommende år

vi har bedt om vi vil have opfyldt vores krav

set er usædvanligt rigtig usædvanligt endda vil jeg sige og når man så samtidig kan se i moderniseringsstyrelsens resultatkontrakt det er noget man skal forberede sig på også fremadrettet

vel ikke noget at sige til at der er mange offentligt ansatte der nærer den frygt at fremover bliver overenskomstforhandlingerne ikke frie forhandlinger ikke frie aftaler men skinforhandlinger som kommer til at gå forud for at der kommer et diktat det er det som jeg godt vil spørge finansministeren om er det ikke rigtigt at det sådan set er planen

hvis man kommer succesrigt ud af det her i forhold til lærerområdet

man forfølge den samme metode også fremadrettet

hedder reguleringsordningen for tjenestemænds vilkår

er at de klare ultimative krav lønmodtagerne har stillet er blevet indfriet af både kommunerne og de statslige arbejdsgivere så det er der aftale om de tilsvarende klare krav vi har stillet er ikke blevet indfriet

lykkedes at lave aftaler med gymnasielærernes repræsentanter

det bliver varetaget på baggrund af en resultatkontrakt og det ville da være simpel pligtforsømmelse

sådan at fagforeningerne den her gang er kommet med nogen som helst krav om forbedringer som har været ultimative de har afvist nogle af de forringelser regeringen og kl er kommet

selv om det kan være svært

opmærksom på at hvis det var sådan at lærerne på erhvervsskolerne og lærerne på gymnasierne selv skulle tage stilling til det overenskomstresultat som

det der er problemet her man forsøger at gennemføre forandringer og hvis man ikke kan tvinge tingene igennem ved forhandlingsbordet er man villig til at bruge

en klar oplevelse af at det er et led i en strategi som man første gang afprøvede i år

at finansministeren sådan er afvisende over for at den metode man har brugt

sig med den måde man organiserer sig på lønmodtagersiden så vidt angår gymnasielærerne er jo ikke en sag jeg skal blande mig i det er vel egentlig heller ikke en sag

jeg kan bare konstatere at i forhold til den opstilling vi så mødte ved forhandlingsbordet lykkes det at indgå en aftale

brydes meningerne ret heftigt men det bedste er

kommende år som et systematisk og koordineret angreb på offentligt ansattes løn og

lægger op til at vi midt i en økonomisk krisetid

uddannelse sundhed og andre formål der naturligvis

bedre og smartere sådan at vi får mere for de penge vi bruger i

selvfølgelig vores pligt selv om vi bevilger flere penge

det der kan undre mig en lille smule er at det er kontroversielt i en situation som den nuværende i øvrigt

man vil drive et velfærdssamfund skal man naturligvis tage ansvar for

op til at prøve at gøre bedre i de kommende år er jo ikke på et niveau der står mål med

det der ville være interessant og godt

set afgørende i hvert fald for alle de medlemmer

det fremgår at fremover skal overenskomsterne bruges til at skaffe flere ressourcer til at dække udgifterne i den offentlige sektor og man samtidig kan konstatere i vækstplanen

regeringen lige pludselig uden noget argument er i stand til at effektivisere den offentlige sektor med et relativt stort ekstra milliardbeløb i forhold til det man har kunnet tidligere uden at kunne forklare hvor de penge stammer fra

godt få den tanke at det er fordi regeringen

set på baggrund af forløbet her omkring lockouten af lærerne vurderer at der er rigtig rigtig gode muligheder for

på de arbejdstidsregler som gælder på overenskomstområdet for

det er jo sådan at hvis finansministeren og kl kommer igennem med deres angreb på arbejdstidsaftalerne på

vil lærernes arbejdstidsregler være så dårlige at ministeren kan møde op næste gang og sige at andre grupper

have normaliseret og så henvise til at de skal normaliseres ned på lærernes niveau så pointen er vel her at

regeringen i grunden har tænkt sig at skaffe de midler der skal bruges til de såkaldte effektiviseringer på anden måde end ved overenskomsterne det beskedne spørgsmål er så bare er det et godt udgangspunkt for at diskutere forandringer og forbedringer i den offentlige sektor altså tror ministeren selv at nogle arbejdstidsregler som påtvinges lønmodtagerne i det tilfælde vi ser nu lærerne

rigtig rigtig godt udgangspunkt for at diskutere hvordan man efterfølgende får mere kvalitet i den offentlige

fuldstændig rigtigt og naturligt

for rammerne

der hedder at man i forlængelse af de krav vi har rejst og

jeg ikke den aftalebinding vi taler om er noget ekstraordinært i

og dermed ændre vores aftalesystem til et system hvor man dikterer

stille til ministeren det andet er er ministeren ikke enig med mig i at når man går over til at have en årsnorm som det eneste der regulerer arbejdstiden

findes rigtig rigtig mange grupper inklusive fuldmægtigene i ministerens eget ministerium som har væsentlig bedre og mere trygge og aftalte arbejdsforhold

derfor kan se frem til at de arbejdstidsaftaler som regeringen og kl ønsker at påtvinge lærerne

og jeg mener ikke at arbejdsvilkårene for gymnasielærere efter den aftale

som placerer den gruppe i en væsentlig ringere situation end alle mulige andre grupper

ikke min oplevelse at man som dansk gymnasielærer må se frem til at have vilkår der ligger på et niveau

kan vi forvente at et forhandlingsforløb fremover vil blive som vi har set det i år nemlig med ultimative krav fra finansministeriets og kls side lockout og mulighed for at man så

den måde man ser fremtiden for sig hvis det er sådan at

har sagt som begrundelse for at de har accepteret aftalen på

var de alligevel blevet påtvunget det den holdning og stemning der er i de faglige organisationer er at der ikke længere findes nogen forhandlingsret der findes ikke længere nogen aftaleret

for at indgå en aftale eller bare få det samme

har ført til at de pågældende er på tålt ophold derfor er det

set meget enkelt de skal rejse ud skal ud af landet så snart det bliver muligt nu er spørgeren jo

i øvrigt allerede i sommer af en række medier at rigspolitiet suspenderede anmeldelse af manglende overholdelse af meldepligt på baggrund af højesterets dom i den såkaldte karkavandisag det skete med henblik på at sagerne om meldepligt kunne gennemgås i lyset af dommen og ministeriets efterfølgende instruks af sjette september to tusind og tolv afgørelse om meldepligt for personer på tålt ophold

som det også fremgik af medierne i sommer har rigspolitiet fortsat registreret om meldepligten overholdes på den baggrund

vil rigspolitiet når sagerne er gennemgået kunne anmelde de personer der i den mellemliggende periode altså ikke

så

handler om alt muligt og alting og ingenting i stedet for at gå lidt ned i

vi har en række regler

tålt ophold og så kommer vi til at diskutere det lidt

anmeldt her nemlig hvad ministeren agter at gøre fremadrettet men jeg synes ærlig talt at det ville klæde ministeren hvis ministeren

ikke er blevet overholdt

hvilket kendskab ministeren har haft til det

der nytter det altså ikke noget at henvise til en eller anden avisartikel der ligger

sådan at de her afgørelser om meldepligt for personer på tålt ophold

set helt straight hvis man ikke overholder sin meldepligt

at ministeren bliver informeret på anden vis end igennem aviserne jeg går da ud fra at der ligger ministersager til ministeren når vi har med så alvorlige ting som det her at gøre

eget område nemlig justitsministeriets love og regler igennem tilfældige aviser i danmark så det jeg spørger til

hvornår vidste ministeren at der var ændrede forhold og hvordan foregik

overholdelse af meldepligt på baggrund af højesterets dom i den så kaldte karkavandisag

altså højesteretsdommen og ministeriets efterfølgende instruks af sjette september to tusind

sådan at rigspolitiet når sagerne er gennemgået vil

er på tålt ophold er det personer der er uønskede i danmark derfor skal de rejse ud af landet så snart det bliver

sådan at efter udlændingeloven træffer udlændingestyrelsen medmindre

afgørelser om at udlændinge på tålt ophold skal tage ophold i center sandholm rigspolitiet er

dem der træffer afgørelse om hvorvidt personer på tålt ophold skal have meldepligt

skal sikre at personer der befinder sig her i landet på tålt ophold opholder sig på steder som er myndighederne bekendt hvis personer på tålt ophold

kan de efter udlændingelovens regler straffes herfor enten med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil en

om at ændre på vilkårene for tålt ophold det

at man i øvrigt ikke ønsker at udtale sig

videre kan man sige som folketingsmedlem eller bare som almindelig borger i danmark og komme lidt længere ned i materien i de her sager

jo klæde ministeren meget hvis ministeren i dag kunne komme med nogle håndfaste meldinger om hvordan ministeren

for at skærpe tingene over

gælder både opholds og meldepligten ikke bliver overholdt

i op til en år helt grundlæggende er det jo at vi må sikre at de her personer forstår

om at det er personer som har begået alvorlig kriminalitet de har fået en fængselsdom efterfølgende er de på tålt ophold fordi vi ikke kan udvise dem men det står dem jo frit for

asylansøgere der er masser af problemer på udlændingeområdet

gang ministeren vender det blinde øje til stiller sig op i folketingssalen og siger at

at kigge lidt ud i den virkelige verden og se hvilke problemer der egentlig er det får mig så

ministeren har nævnt bødestraf og eventuelt fængselsstraffe men hvad med for eksempel diplomatiske forbindelser hvorfor sætter ministeren ikke mere håndfast ind på det

det vil være brud på vores internationale forpligtelser

man må sige at spørgsmålene åbenbarer en pludselig interesse for et område

fru inger støjberg havde vist den selv samme interesse for samme område da hun selv sad herovre på bænkene

der været mulighed for at gøre en hel masse ved det

med dem der sidder på tålt ophold og vanskelighederne ved at sende dem ud er kendt under den her regering

kendt under den tidligere regering beskeden herfra er det er folk

det står dem frit for at rejse ud af landet

overholder de hverken opholds eller meldepligt

år så regimet og indsatsen fortsætter med

sætter sig på regeringsbænkene hver eneste gang

bødestraf og måske kan de komme i fængsel men ellers kan de hvis de ellers skulle have lyst til at rejse ud af landet

hver eneste gang socialdemokraterne kommer

med at sidste gang vi havde det i salen sagde ministeren mens arbejdet pågår med at lave et revideret skøn får jeg et spørgsmål fra folketinget om hvor mange der står til at miste deres dagpenge i hver af månederne i to tusind og tretten

der blev svaret den trettende december

hvis det allerede var i gang på det tidspunkt jeg skal ikke gøre mig klog på hvor lang tid det tager

den trettende december så virker

ministeren egentlig har styr på tidsrammen for hvornår

gang hvornår startede arbejdet med at revidere det her skøn af tallene og hvornår var det

mens arbejdet pågår med at lave et revideret skøn får jeg et spørgsmål fra folketinget om hvor mange der står til at miste

ministeren siger at de gik i gang i begyndelsen af december men det viser sig at spørgsmålet er stillet den treogtyvende

ministeren fået spørgsmålet før revideringen

til et intervalskøn i lighed med hvordan det tidligere opgjort og inden de økonomiske konsekvenser er beregnet

lejlighed til at bruge tallet jeg kan jo ikke læne mig op ad et skøn eller et talmateriale som ikke blevet forelagt mig som minister derfor er svaret det samme

arbejdet blev igangsat i december måned

blev begyndt først i december

vi skal sætte en dato på men når det så fremgår af systemet at

ministeren først fik spørgsmålet mens arbejdet

er meget arbejde i gang i de enkelte ministerier

oplyst om at det her arbejde blev påbegyndt fordi dagpengespørgsmålet har min store interesse som socialdemokratisk beskæftigelsesminister

af december to tusind og tolv

kan gå hen og blive det endelige skøn den syttende december

går spørgeren så op i hvornår spørgsmålet er oversendt fra folketinget jeg svarer medio december på spørgsmålet og

af tiende december skriver en embedsmand fra finansministeriet til beskæftigelsesministeriet derudover vil min anbefaling være at man sidder på tallene en stund indtil de centrale medlemmer af regeringen har set dem

op i morgen inden jeres minister omtaler de nye skøn det var så beskæftigelsesministeren

det her er det først den syvende december

finansministeren bliver orienteret om at

og ministeren har stået her og fortalt at ministeren selvfølgelig

revision i gang er spørgsmålet bare er det først den syvende december eller er det tidligere at finansministeren får at vide at der er et skøn

beskæftigelsesministeriets side det er helt

det vil sige at når herre bent bøgsted eller en anden oversender et spørgsmål den treogtyvende november

får jeg ikke det spørgsmål og

efterfølgende svar at se før der ligger et udkast fra ministeriets side derfor er forklaringen fortsat den samme at arbejdet med at lave et revideret skøn

at man har rettet op efter at man

styring i københavns kommune og resultatet af det forsøg på

at rigtig mange forældre har følt sig dårligt behandlet at man har lavet en eller anden form for leansystem der gør at forældrene oplever at skulle give de samme svar igen og igen

stor kritik af det og københavns kommune

de synes at der er et problem og at de håndterer det

om forældrepålæg og tvangsforanstaltninger hvis man ikke tilslutter sig deres vurderinger med tilhørende beslutninger

så stille og roligt og at man siger jamen københavns kommune retter ind og vi har haft den her debat tidligere

indkaldt til samråd omkring det her og jeg synes det her område er så vigtigt at ministeren må gøre noget i forhold til det ministeren har tidligere sagt at lov er lov og at loven skal overholdes

ministeren gøre for at sikre de her familier at loven bliver overholdt at der er nogen der lytter til dem og at de bliver hørt har ministeren

nu skal de altså overholde loven ministeren tidligere skrevet ud til kommunerne

så jeg undrer mig over at ministeren ikke vil gå ind i sagen

dialog med kommunerne i forhold til hvordan

hænder det også at skriver til dem når jeg bliver spurgt

mulighed for at gå ind i noget de allerede er ved at håndtere det er klart at jeg følger med jeg har været meget bekymret over at læse den henvendelse fra forældrene

københavns kommune har jo ikke kun handlet om lovgivningen eller om reglerne

bryde loven og så kan den sige undskyld vi retter op og så sker der ikke mere i forhold til

tvangsbøder har vi tidligere debatteret

for handicapområdet at man går ud og beklager og så

ministeren vil heller ikke gå ind i sagen ministeren vil ikke gøre noget og derfor

indkalde til samråd og stille spørgsmål om det for jeg synes det er rigtig rigtig vigtigt vi har modtaget breve

et leansystem som har gjort at medarbejderne

men med forskellige de ting er de gået i gang med at rette op på i københavn ligesom de også har erkendt

har haft en dårlig dialog med forældrene man har forsøgt at rette op på nogle

få rettet op på de synder fra fortiden har man fået rigtig lange ventelister og også fået opbygget

nogle problemer med dårlig dialog og dårligt arbejdsmiljø det håndterer man nu og jeg kan love for at jeg følger med i at man også kommer

med den håndtering for der skal ikke være nogen tvivl om at lov er lov og lov skal holdes og det gælder naturligvis også for mennesker

at der sker et systematisk brud på lovgivningen

de her sager som gang på gang er oppe i medierne at der ikke

sanktioner der sker ikke noget ud over at man siger man retter ind det er da foruroligende mener jeg

må jeg bare spørge ministeren hvordan vil ministeren fremadrettet sikre

jeg ved godt at ministeren har lanceret en en handlingsplan på det her område

på den del der handler om at mennesker som har et handicap eller mennesker

som jeg har utrolig meget fokus på og det nytter ikke noget hvis

kommunerne ikke får den hjælp som man er berettiget til derfor har vi jo også sat ind med forskellige initiativer i forhold til hvordan man kan klage i forhold til at få ændret nogle af de strukturer for det er vigtigt at alle får den hjælp som de er berettiget til hverken mere eller mindre men man skal have den hjælp man er berettiget til og man skal gerne have den første gang så man ikke skal ud i en klagesag og derfor har vi også

også på andre tider af døgnet derfor kan man sige

der primært er i vælten når vi taler om bandekonflikten

hvordan vi kan sammentænke den indsats som vi gør både i forhold til politiet rent konkret

inddrage ministre som mig selv eller ministeren

hjælpe kommunerne når de gerne vil ud at have mere fat

men der kan selvfølgelig godt være et overlap men selv om bandekriminelle primært er nogle som er over atten år og derfor ikke falder inden for området med dem som man kan have en socialt forebyggende indsats over for i mit regi

har været mindre hvor man kunne have ønsket at der var sat ind med en større social indsats man har forskellige muligheder som kommune eksempelvis for at give ungepålæg og give forældrepålæg

lavet nogle tal på hvor mange gange de muligheder egentlig bliver brugt jeg har kun tal som viser hvordan det var under den tidligere regering for vi har ikke

derfor har jeg opfordret kommunerne til at komme i gang med at bruge forældrepålæg og ungepålæg

der skal gøres en social indsats og nu er det jo sådan at ministeren ikke plejer at være mundlam når der skal komme fine ord om hvad ministeren har tænkt sig gøre

trække ministeren herover for ligesom at få ministeren til at sige noget om

jo meget meget lidt konkret ud af det her andet end igen de fine ord det klarer man det ikke med

ministeren nævnte mødet med justitsministeren

borgmestrene i gladsaxe herlev og ballerup kommuner

godt tænke mig at vide helt konkret og ikke bare

der kom ud af det møde hvilke initiativer skal der sættes i gang og hvad har man aftalt med de her kommuner

bruges andre steder end i de tre kommuner

ud det drejer sig om at kommunerne får mulighed for at få hjælp til at have en sammenhængende børnepolitik hvor der er fokus på

give penge til ankestyrelsen så man kan følge tre hundrede enkeltsager og sætte ind med noget systematisk målretning

det drejer sig om at give midler til viso som så har mulighed for at hjælpe kommunerne

at sørge for at bevillingerne er der så kommunerne kan få hjælp så

sig gældende jo hvis politiet træffer en ung skal kommunen underrettes

at nu har politiet haft fat i kraven på en af de yngre medborgere hvordan tager man fat i familien hvordan tager man fat i hele situationen derfor synes jeg at det her område er et af dem som man kan gøre meget mere ved

hvorfor er det så sådan at jeg er nødt til at hive ministeren herover i salen

at åbne munden om den her sag overhovedet

sat penge af siger ministeren ja men på hvilke områder er der sat penge af til at få nedbragt den den kriminalitet og

og jeg har stadig ikke hørt noget om

øvrige ministre eller fagpersoner der har viden om det

her problemer de har været undervejs i rigtig mange år

vi har forældrepålæg vi har ungepålæg jeg kunne godt tænke vi sætter ind med sociale sanktioner jeg kunne godt tænke mig at vi får styrket forældrenes mulighed for at være

flere forældreprogrammer for vi kan se at det giver mening og at det hjælper de forældre som ikke kan håndtere deres børn at lære at kunne det

er kommet ud af bandekriminaliteten er ministeren tilfreds med det som kommunerne gør på det her område og hvor har ministeren tænkt sig helt konkret at sætte ind

her exitplan som drejer sig om

dem som styrer banderne slå ned på bagmændene gå efter

hele tiden den del af det ligger hos justitsministeren

der må man sige helt generelt

nødt til at arbejde endnu bedre sammen og gøre endnu mere kommunerne har i dag allerede en forpligtelse til når politiet tager fat i en ung at lave en handleplan for hvad der skal ske og der synes jeg godt at man kan tage en dialog med kommunerne om

i de handleplaner bliver de udført

godt nok kan vi stramme op på det her område der har jeg løbende en dialog med kl og kommunerne om hvordan man kan gøre det for der er ikke nogen tvivl om at vi skal blive langt bedre til at lave en målrettet og koordineret indsats hvor man inddrager de sociale myndigheder ssp politiet og

det betyder helt præcist at de tager tre hundrede sager og følger op på hvordan kommunerne har reageret når politiet har fortalt at har haft fat i de unge mennesker det betyder også at vi giver penge til at forlænge visos eksisterende rådgivningsfunktion så kommunerne stadig og fortsat kan få gratis rådgivning

kriminalitet blandt børn og unge derfor kan man sige at mange af de ting der ligger

som jeg sagde tidligere haft et møde med de forskellige borgmestre

det drejer sig blandt andet om at inddrage hele familien når vi kan se er nogle unge mennesker der er på vej

har generelt lavet mange forskellige politiske aftaler og planer en af dem som vi har lavet er overgrebspakken hvor vi blandt andet drøfter hvad

med børn som har et bekymrende skolefravær og når vi har besluttet at det er vigtigt at få handlet på

vi kan se at unge mennesker som havner i bandemiljøet

og de har ringe skoledeltagelse

skolerne skal indberette hvis der er

penge af så går det nok problemet er jo at mange af de penge der er sat af på de konti der kunne bruges til at gøre en social indsats

de står og samler støv jeg har været inde at kigge på en lang række af de konti på social

budget som kunne bruges til det her

står to hundrede og tres million kr som er overført fra det ene år til det andet som ikke er blevet brugt

være at ministeren smiler men det er da en alvorlig sag

så hvordan har ministeren tænkt sig at prioritere det her område når der ikke er sat penge af det kommende år og hvorfor bruger ministeren ikke de penge der er sat af

noget i den her sag gjorde ministeren også under et tidligere spørgsmål hun sagde det der område

ligger under justitsministeren så det er ikke mig ja det er pinligt at høre på fordi det er ministerens opgave som social og integrationsminister at tage fat i det her og derfor kan man ikke undskylde sig med at noget ligger i justitsministeriet men det viser jo måske at det var en fejl

her kan man nu stå

og sige det er ikke mit ansvar det er et andet ministerium her er katastrofen

koordineret i et ministerium som i dag hedder social og integrationsministeriet

anden etnisk baggrund også har nogle sociale udfordringer og derfor giver det

synes det er pinligt at jeg henviser til at det er justitsministeren som har ansvaret for exitprogrammerne og bandekriminaliteten i

med de ting jeg drager frem her og så prøver at tilbagevise

jeg kommer med men sådan er det jo ikke der er jo nogle reelle problemer ude i virkeligheden som man ikke bare kan feje til side her hvad mener ministeren om

det er knive eller pistoler eller andre våben

en situation hvor de pludselig gør det selv om

fedt våben og unge mennesker hører ikke sammen

af straffeloven og overtrædelser af straffeloven håndteres af justitsministeriet og politiet ikke af mig

den sociale indsats og jeg vil utrolig gerne tage ansvar for at man på alle måder styrker den sociale og forebyggende indsats

for venstres fremstrakte hånd

jeg håber på at vi for eksempel i forbindelse med satspuljeaftalen

med et barn med handicap at merudgifterne skal være sandsynliggjorte betyder at kommunen ikke kan kræve dokumentation for udgifterne når en kommune skal

en ydelse skal den lave et overslag over omfanget af de behov som barnet efter al sandsynlighed vil få i det kommende år og hvad det medfører af merudgifter udgifter som forældrene kan dokumentere skal selvfølgelig indgå i den hjælp der udmåles den enkelte familie bør ved opfølgning kunne sandsynliggøre eller eventuelt dokumentere de væsentligste udgifter som de

det vil gøre det nemmere at få fastsat en rimelig merudgiftsydelse på baggrund

ikke grundlag for at gå ind i den konkrete sag som kommunen jo efter det oplyste selv vil søge at løse ved at indkalde til et møde for

handicapområdet i københavns kommune

været at der er blevet lavet nogle forskellige undersøgelser deloitte lavede en undersøgelse i to tusind og ni som viste at der ikke rigtig var styr på området

har københavns kommune så efterfølgende forsøgt at rette op

genopretning har de fået utrolig lange sagsbehandlingstider hvilket naturligvis påvirker de forældre der står i det her forfærdelig negativt

de vil gå i dialog med de forældre som synes at de bliver dårligt behandlet og derfor kan man sige at københavns kommune lige nu

det kun skyldes lovgivningen at det er gået galt i københavn arbejdstilsynet har blandt andet givet et strakspåbud der er medarbejdere som er bekymrede for reaktioner fra ledelsen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

selvfølgelig altid man skal se på om lovgivningen skal ændres

så sikre at der faktisk bliver fulgt op

ni er der påpeget problemer

set blevet større siden to tusind og ni der er en række ting her som som efterlyser handling hvordan vil ministeren sikre at der faktisk bliver handlet

om den del af københavns kommunes kritik

i virkeligheden ikke godt kunne føre til at man kigger tingene igennem en gang til

også gerne sige at de problemer der har været i københavns kommune og den opfattelse

man alene kan sige skyldes lovgivningen det skyldes en hel masse andre ting i den måde som københavns kommune har struktureret sit arbejde på

laver de ting om der ikke fungerer og med de forældre som er berørt

nogen tvivl om at det ikke er i orden at forældre skal være så pressede og føle sig så dårligt behandlet det anerkender københavns kommune

hvilket grundlag har ministeren egentlig for at kunne sige at nu håndterer københavns kommune så de her problemer

vi har hørt socialborgmesteren et antal gange sige

jeg lyttede til et tidligere svar i dag om samme emne og

stå her i dag og sige at nu

opmærksom på de urimeligheder som de føler at de bliver udsat for

har lagt sig fladt ned og anerkender at den indsats de har leveret ikke har været i orden og derfor har de indkaldt de her forældre til et møde for

skabt en dialog om hvordan man i fremtiden skal indrette handicapområdet og tage hånd

fleksibel og smidig sådan som den gerne skulle være men hvor borgerne også føler at de bliver godt behandlet og vigtigst af alt

opfattet som minimumstider

også betyde at nogle borgere ikke får hjælp så hurtigt som de egentlig havde brug for at have en

så spørger jeg bare ministeren om ministeren finder at at ti uger er en rimelig

i lyset af at hvis man så anker den

foregår den efterfølgende sagsbehandling i det sociale nævn

som fastslår at en uforholdsmæssig lang sagsbehandlingstid er at sidestille med et afslag som borgeren kan klage over

forpligtet til at behandle sagerne hurtigt og borgeren har den ret at

skal helt væk fra at borgerne overhovedet skal klage de skal have det de er berettiget til i første hug derfor har vi også lavet en aftale for at få ændret den klagestruktur der er

i første omgang så man ikke skal ud i en klagesag men så man er sikker på at

får

det her tilfredsstillende københavns kommune landets største kommune

på handicapområdet åbenbart en en sagsbehandlingstid der nu nærmer sig ti uger som mål

til stor frustration for for de borgere

kommune lægger sig fladt ned og siger at de gerne vil

i dialog med de her forældre som altså ikke føler de er blevet ordentligt behandlet

andre ting end lovgivningen som har været gældende når man taler om hvorfor det er gået galt i københavns kommune

er i nu de her regler bliver håndteret mange andre steder men generelt kan man sige at

hvis der er en ting jeg er opmærksom på

at mennesker med handicap skal have de ydelser som de er berettiget til hverken mere eller mindre at sagsbehandlingstiden skal være så kort som muligt som det også

lovgivningen og at mennesker som har et handicap eller har handicappede børn

har tillid til at københavns kommune

kan håndtere det her handicapområde for jeg

at ministeren i sidste ende må påtage sig det ansvar at få rettet op på det her og jeg spørger bare

ikke godt nok jeg har rettet den kritik til københavns kommune jeg har også rettet den offentligt og har ikke noget

når vi taler om sagsbehandlingstider og det der foregår på handicapområdet

vi følger med fra ministeriets side i hvordan det går

at der har været de svigt i københavns kommune svigt som jeg på ingen måde synes er acceptable og som har betydet at mennesker som

der er mennesker som man ikke har finde i systemerne en fuldstændig uacceptabel situation og nu

i den grad lider under at

sige at entydigt at konkludere

egentlig er udtryk for

det jo en konkret faglig vurdering i hvert enkelt

medicinsk behandling tidligere og at medicinen nu hjælper de mennesker med at klare hverdagen og familielivet

følge med derhjemme at jeg er på det hold som mener at vi skal være meget opmærksomme på udviklingen i danskernes medicinforbrug og på om vi har de rigtige værktøjer til at ramme

rette faglige niveau for behandling med lægemidler lægen spiller selvfølgelig en helt afgørende rolle når det handler om medicin der kræver recept

faglighed ser nøje på om der er behov for at

medicin til en patient lægerne skal også løbende se på om det samlede medicinforbrug hos deres patienter

hundrede og fem og halvfjerds hovedpinepiller om året

at den nye beslutning fra sundhedsstyrelsen om at store pakninger af svag smertestillende medicin ikke længere skal

danskernes forbrug af svag smertestillende medicin generelt den beslutning beror på en formodning om at der vil kunne komme færre selvmord og færre forgiftninger med levertransplantationer

også har valgt at handle på den

vores generelle medicinforbrug og ikke mindst den måde vi

er et uhyggeligt tal at danskerne i gennemsnit spiser en hundrede og fem og halvfjerds smertestillende piller som ministeren også var inde på spørgsmålet er selvfølgelig om danskernes medicinforbrug både hvad angår receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin er ude af kontrol med et stigende medicinforbrug følger også en stigende risiko for fejlmedicinering fakta er jo rent faktisk at ethundredetusind danskere indlægges hvert eneste år på grund af fejlmedicinering som muligvis kunne have været forhindret men det er nu ikke det værste det værste er faktisk at fem tusind af de danskere rent faktisk dør

tilstrækkelig langt hen til receptblokken til at man på vej derhen har overvejet om der er alternativer kunne der være alternativer der ikke var medicin

opgave forventer jeg sådan set lægerne er voksen men jeg bliver også bekymret når jeg ser tallene og tror at vi

en bredere debat danskerne imellem om hvilken holdning vi egentlig har til det at tage medicin og hvilken holdning vi har til det

alle de tangenter der kan være med til at løse problemerne ud over medicin men har man en sygdom

er farligt eller forkert eller hvad det nu var for et udtryk spørgeren brugte

det nødvendigt og så ville det være et svigt hvis lægen ikke udskrev det så

det

muligvis kunne have været forhindret og vi ved at fem tusind af

fordi de er medicineret forkert det som jeg sådan i al stilfærdighed spurgte ministeren om og som ministeren overhovedet ikke kom ind på i sit svar nu får ministeren chancen igen

flere kroniske sygdomme som gør at de har behov

vi brug for at være meget opmærksomme på når det kommer til fejlmedicinering

i vores sundhedsvæsen som kan have alvorlig udgang spørgeren nævner selv

skal vi jo tage det rigtigt rigtigt alvorligt derfor er det jo også vigtigt at den enkelte læge

også ansvarlig for at kigge på det samlede billede hos den patient man udskriver medicin

er et elektronisk værktøj som gør at

hvilken medicin patienten tager aktuelt tror jeg vil betyde rigtig meget her

konstatere at mange patienter inden for psykiatrien

de skal håndtere de mange præparater som patienterne får og i min verden er det fuldstændig uacceptabelt

man kan nedbringe statistikken for fejlmedicinering kan ministeren måske her komme ind på og give os et svar på hvordan ministeren vil få opdateret lægernes viden

på et velkvalificeret fagligt niveau så det sikres

mener at det er det der er det generelle udgangspunkt for

men det afgørende er jo at sige at lægen har et ansvar når lægen udskriver medicin for at have et samlet overblik over hvilken medicin

medicinen man skal det fælles medicinkort er en løsning regeringen har igangsat forsøg med plejehjemslæger

ældre borgere som typisk er nogle af dem der får rigtig mange forskellige typer medicin

men vi kommer ikke væk fra at den der har det afgørende ansvar her først som sidst er

den overordnede ramme for deres arbejde

i forbindelse med høringen af deres anbefalinger derfor sparkede jeg det ind i diskussionen da deres forslag blev sendt i høring så det kunne komme med i den samlede debat og ikke komme på bagkant af diskussionen

er ikke anden ny problemstilling som jeg sådan har grebet ud af luften og fundet på lovkrav om tilladelse fra sundhedsstyrelsen

mit ansvar som minister at sikre at kravene

til lægernes habilitet også passer til virkeligheden i dag

at jeg sidste år nedsatte en arbejdsgruppe som skulle vurdere kravene

med anbefalinger til fremtidens samarbejde mellem sundhedsvæsenet og blandt andet lægemiddelindustrien jeg får gruppens endelige rapport i slutningen af maj

nogen nem sag det tror jeg også at jeg har sagt meget tydeligt

så lægen ikke er påvirket af økonomiske interesser i forbindelse med valg af lægemidler

frihed til at investere deres private midler i netop lægemiddelindustrien jeg vil sige at ud fra arbejdsgruppens anbefalinger

vil jeg på alle måder og hele vejen rundt

mener faktisk at alle parter vinder på det og at alle parter har behov for det vi står midt i en demokratisk proces med en høring og en arbejdsgruppe jeg har nedsat der arbejder

heller ikke nogen fælles løsning med i dag selv om spørgeren sikkert ville være glad hvis jeg

alle relevante aktører jeg vil i øvrigt også drøfte arbejdsgruppens anbefalinger med sundhedsudvalget hvor jeg ved at spørgeren sidder inden der konkluderes og så

konstruktivt på samlede løsninger og jeg vil bare sige

kan købe en aktie i selskaber der producerer lægemidler forbuddet

imod anbefalingerne fra den ekspertgruppe som ministeren selv omtaler og når nu ministeren selv er så venlig at fremhæve at der allerede

i dag er et eksisterende regelsæt som har eksisteret med ministerens ord i firs år det skal

godkendelsesprocedure hvor der jo i dag er nogle regler som gør at man som

skal godkendes for at kunne investere i medicinalbranchen og hvor man vel at mærke kun kan få tilladelsen fra sundhedsstyrelsen hvis de vurderer at det ikke gør lægen inhabil

jeg har læst at ministeren har brugt som argument alle vegne at det her handler om at sætte patientsikkerheden først og hvis ministeren mener hvad hun selv siger så betyder det

ministeren i ramme alvor må mene at der i dag er læger som udskriver medicin for at kunne påvirke aktiekursen på bekostning af deres patienters helbred det synes jeg ikke alene er udtryk for en meget meget grov påstand mod landets læger nemlig at de bare sidder og udskriver medicin på bekostning af patienternes helbred for at kunne tilgodese en

mulighed for at kunne påvirke aktiekurser jeg synes samtidig er udtryk for en minister som retter en helt ekstremt stor mistænkeliggørelse mod samtlige landets læger på et for mig at se temmelig usagligt grundlag

at ministeren med det eksisterende regelsæt i baghånden ikke stoler på

sin egen myndighed i forhold til de eksisterende godkendelsesregler eller ikke stoler på landets læger men har den grundholdning at de bare alle sammen åbenbart er en samling banditter der tænker mere på pengepungen

og det jeg sparkede ind med i debatten at for mig lyder trehundredetusind kroner umiddelbart som et højt beløb når arbejdsgruppen mener det kan være relevant at snakke om et forbud så lyder det for mig som et højt beløb

fra alle sider er et ønske om at få nogle opdaterede moderne habilitetsregler der kan sikre åbenhed

samarbejde med industrien om forskning og ny viden om medicin med færre bivirkninger at vi kan helbrede flere mennesker der bliver syge

skal kunne indgå i det samarbejde uden at få beklikket sin habilitet der var fra industriside et ønske om at få moderniseret habilitetsreglerne så de igen kunne tiltrække

interesseret i det samarbejde og ikke oplever at læger

på patientsiden omkring habiliteten

jeg ved ikke om man skal tage spørgerens spørgsmål som udtryk for

moderniseret habilitetsreglerne

egen udmelding

jo et eksisterende regelsæt som jeg fuldstændig anerkender at man kan diskutere

som i al sin enkelhed går ud på at man som læge i dag ikke kan eje en aktie i en medicinalvirksomhed medmindre sundhedsstyrelsen rent faktisk

de skal tage stilling til at en læge ikke skal kunne tage uvedkommende hensyn ved valget af lægemidler i sine ordinationer

jeg spørger ministeren har ministeren ikke tillid til myndighedernes og dermed til sundhedsstyrelsens eksisterende godkendelser og dermed at sundhedsstyrelsen rent faktisk har godkendt at nogle læger kan eje nogle aktier i nogle medicinalvirksomheder

sætter spørgsmålstegn ved lægernes habilitet og endelig

og hvor mange har ministeren kendskab til hvor der skulle eksistere et konkret problem

danske læger udskriver medicin for at påvirke aktiekurserne på bekostning af deres patienters

lægers hæderlighed konkret jeg har heller ikke sagt at den enkelte læge meget direkte kan påvirke aktiekurser

også kan være enig med mig i er

hvor den her arbejdsgruppe bliver nedsat fra alle sider og

nogle klarere og tydeligere habilitetsregler fordi læger oplever at

habilitet når de samarbejder med industrien

ting som vi alle sammen har en interesse i og et behov for at der bliver samarbejdet om nemlig ny viden om medicin der

færre bivirkninger ny medicin der kan kurere sygdomme som vi i dag ikke kan kurere og så

det har vi brug for at lægerne går ind i industrien har brug for læger der vil gå ind i det samarbejde samtidig har vi brug for at patienterne

dobbeltroller og så videre diskussionen om aktier er en del af det

at der uagtet det firs år gamle regelsæt

bredt ønske om at få opdateret reglerne få gjort dem klarere få gjort dem tydligere få skabt mere rene linjer så er jeg altså bange for at vi ikke har været en del af den samme offentlige debat og så er det meget

danske læger skulle være taget på fersk gerning

have udskrevet en masse medicin for at kunne hjemtage nogle hurtige aktiegevinster på bekostning af deres patienters helbred så med andre ord

med en problemstilling som med ministerens løsningsforslag reelt ikke eksisterer alligevel synes ministeren

et initiativ som i den grad mistænkeliggør og miskrediterer alle landets læger i det her samfund det er det jeg synes er det triste ved det her forslag og derfor må jeg også spørge hvis alt det her handler om tillid så må det jo være fordi ministeren ikke har tillid til landets læger i dag med de dispositioner som de foretager hver evig eneste dag eller alternativt at ministeren ikke har tillid til den styrelse som i dag

meget til stede at også min forgænger

om fru sophie løhde egentlig hører efter når hun ikke har ordet og det er ministeren der har ordet

kun læser de avisartikler der bekræfter hendes verdensbillede og

i at der kan være en idé i at kigge på om grænsen hvor vi snakker om

en enkelt læge kan påvirke aktiekursen i en lægemiddelvirksomhed ved at ordinere deres produkter vil jo selvfølgelig

afhænge af virksomhedens størrelse jo mindre virksomheden er jo større er risikoen for at der er mulighed for en direkte påvirkning men det er jo altså heller ikke muligheden for at påvirke aktiekurserne i novo nordisk der er afgørende for min holdning til lægers adgang til at eje aktier

er en vigtig og relevant diskussion at tage

rene linjer og klare og moderne habilitetsregler

tillid til lægers habilitet habiliteten skal ikke

den enkelte klient fra sag til sag lægers uvildighed skal være i orden hele tiden også inden en mulig patientkontakt

en patient behandles akut eller efter aftale

som sikrer og garanterer lægers habilitet og dermed også tryghed og tillid hos patienterne

gøre læger interesseret i et nødvendigt samarbejde og hvor der er fuld åbenhed omkring det

komme væk fra mistænkeliggørelsen og sikre at patienterne altid kan være trygge ved og have tillid til habiliteten hos

ud og foreslår det når der ikke eksisterer et problem det er

med det her tåbelige forbud som ministeren har fundet på altså jeg synes jo at når man går ud på den her måde og er

at miskreditere en lang række læger fordi man jo dermed antyder at der er nogle der udskriver medicin ikke af hensyn til patientens ve og vel men af hensyn til deres egen aktiebeholdning

hvad det er for en tilgang ministeren har til landets læger i det her samfund

som ministeren nu i dag kan lægge frem

er nødt til som ansvarlig minister at foreslå det her forbud altså når ministeren indrømmer at der ikke

eller er det her bare symbolpolitik fordi ministeren havde trang til at mene et eller andet

være noget der var lidt slagkraft i og så kan man altid sådan trække

og hvis fru sophie løhde har hørt andet så overrasker det mig meget

skal det ifølge arbejdsgruppen ikke være tilladt at eje aktier hvis det

så kunne

det bakker danske patienter op det bakker forbrugerrådet op det viser mig at det ikke er en eller anden fantastidé

har vi fået mange gode forslag i spil som kan sikre at vi får et system

er nødvendigt med et totalforbud mig bekendt har danske patienter altså været en del af den her arbejdsgruppe og arbejdsgruppen har

påvirke aktiekursen i for eksempel et stort børsnoteret selskab som novo nordisk

udtryk for at ministeren godt ved at man forsøger at komme med en løsning på et problem som havde jeg nær sagt gudskelov ikke eksisterer hvorfor det fordi vi i det her samfund har en masse dygtige læger og sundhedspersoner

derfor at være med til på den her måde som minister at mistænkeliggøre en masse mennesker på et grundlag som

ser meget frem til at få den endelige rapport arbejdsgruppen

diskutere de nye indspark

til et system der kan sikre habilitetsreglerne der sikrer patienternes grundlæggende

industrien om forskning der kan give os ny medicin med færre bivirkninger så vi kan helbrede flere sygdomme og der sikrer at industrien kan rekruttere

er

foreslået et totalforbud det vil sige nultolerance ministeren har specifikt udtalt for mig er det ikke beløbets størrelse der er afgørende derfor mente ministeren at det var nødvendigt med et totalforbud og det er det jeg vender mig imod

mistænkeliggørelse af samtlige landets læger som ministeren har kastet sig ud i her

medicin med det for øje at påvirke værdien af en eller anden aktie de havde købt

i øvrigt kun teoretisk kan lade sig gøre ministeren må jo have en hel stribe af sager som hun i dag kan smække på bordet siden

finder det nødvendigt at gå ud og mistænkeliggøre og miskreditere

efterlyst klare retningslinjer rene linjer

moderniseret

mig er det ikke beløbet der er afgørende arbejdsgruppen har snakket om et forbud

måske skulle den grænse bare hedde nul

over hele diskussionen om hvor meget man kan eje før det betyder noget bevidst ubevidst for ens dispositioner for at der kan sætte spørgsmålstegn ved ens habilitet for at den kan beklikkes

diskussionen går jo så på skal grænsen hedde

skal der ikke være nogen grænse noget forbud

så sætter arbejdsgruppen sig sammen og der sidder både mennesker der synes at

så ser jeg meget frem til at høre hvad de kommer med af anbefalinger til mig og så lover jeg at inddrage

og et amerikansk civilt firma således har danmark eller forsvaret ikke haft et direkte kontraktforhold til

arbejdsgiveransvar men hele pointen her er at vi jo ikke holder os

vi siger at her er der også et etisk og moralsk ansvar hvor vi ikke vil lade nogen

ved flere lejligheder givet udtryk for og senest jo i mit brev til

forsvarsudvalget forud for samrådet om forsvarets anvendelse af tolke den anden april i den forbindelse

så benytte lejligheden til at nævne at regeringen vil intensivere dialogen med vores samarbejdspartnere først og storbritannien om den fremadrettede håndtering af lokalt ansatte tolke og andre lokalt ansatte en tæt dialog med storbritannien vil være afgørende for at de tolke som

dansk forsvar anvender og har anvendt i afghanistan er og har været ansat

firma fra de pågældende lande for så vidt angår de amerikanske tolke indsatsen i afghanistan

selv at tage vare på sikkerheden i deres eget land og for deres egne borgere

derfor vi bruger mange ressourcer på at uddanne

den største enkeltmodtager af ulandsbistand

det er også derfor at noget af det som kommer til at ske i tiden der kommer

at jeg vil intensivere dialogen med briterne mit indtryk er at briterne endnu ikke har

at de tiltag der bliver taget bliver taget koordineret

er vi sikre på at der sker en rimelig og fornuftig håndtering af de tolke som

blev ansat af andre lande eller af et privat firma det må forsvaret da have et motiv til

jo kunne redegøre for altså hvad forsvarets motiv var

og hvordan synes ministeren det er gået altså vi vidste vi havde et ansvar når vi vidste at folks sikkerhed kom i stor fare når de skulle arbejde for danske soldater

så gået med at beskytte de tolke

altså det er jo derfor vi har problemet i dag nemlig at man hverken i ansættelsesvilkårene hos dem man lejede

eller på anden vis har taget højde for at der skulle være sikkerhed for tolkene så de ikke havnede i den situation som mange af dem nu er havnet i

funktion

lades i stikken så jeg håber at ministeren kan lokkes til at komme med

det skader aldrig at have en holdning til til ting der er så afgørende handler om liv og død ligeledes savner jeg et svar fra ministeren

er blevet indgået med briterne og amerikanerne om ministeren virkelig synes at de i tilstrækkelig grad har taget højde for tolkenes

jeg synes det er fint at ministeren har en dialog

at det er en dansk afgørelse og ikke en britisk afgørelse

forhåbentlig skal sikre at der ikke er nogen

er den måde man bliver bedre på det tror i gør sig gældende i mange af livets relationer men i hvert fald bredt i den offentlige sektor som er det jeg har bedst kendskab til jeg har ikke

eller hvilke temaer der skal være tale om i evalueringen det er selvsagt et emne som

at det her med at evaluere processer er en af de måder som vi i den offentlige sektor bliver bedre

kommuner laver læring på tværs når man lærer af

er gode til at passe børnene i en anden kommune hvordan

gode til at lave skoleundervisning hvordan man

en af de bedste måder at udvikle den offentlige sektor på det synes jeg også er noget som vi skal gøre i det danske

og som man jo i øvrigt også gør i vid udstrækning det er jo blandt andet derfor at den indsats som

meget som den har over de seneste år det er jo fordi

man hele tiden lærer af de erfaringer

tolkenes sikkerhed og mener ministeren

beslutningen om eksempelvis ikke at ansætte lokale tolke er blevet fulgt i tilstrækkelig grad

dele der bør indgå i en evaluering eller mener ministeren at det overhovedet ikke er relevant at se på

ministeren må have en en holdning til til de her spørgsmål som jo er

noget vi har beskæftiget os meget med derfor forventer jeg selvfølgelig også at ministeren kan svare på det når det er så afgørende en sag som

private firmaer fik klare regler for hvordan de tolkes sikkerhed skulle varetages

lavede aftale med briterne før man lavede aftale med det amerikanske private selskab om hvordan sikkerheden for tolkene skulle varetages både når de var på operation og

brug for at sammenligne og det kan også meget vel være det som skal indgå i en evaluering som denne nemlig hvad

det vigtigste er at vi lærer af de erfaringer som vi har gjort og at vi bliver bedre til at håndtere de situationer som vi måtte blive

sat i fremadrettet

det samme som at alt det man

være andre forudsætninger det kan jo være en helt anden type mission der er tale om fremadrettet i det her tilfælde med tolkene og så videre men

tilbage i to tusind og syv at dem der arbejder for danmark kommer i en særlig farlig situation det jeg så spørger om og som jeg synes skal være udgangspunktet for en evaluering er

noget i den anledning outsourcede man det bare

det amerikanske firmas problem eller

sikre de tolkes sikkerhed også den dag de ikke længere

så er det jo udgangspunktet for evalueringen af hvordan

dialog med briterne om deres position

det her er noget som som folketingets partier i fællig

at have en dialog med folketingets partier om hvordan man ser den her situation og hvad man

ordentlig sikkerhed i de aftaler man havde lavet med briterne og amerikanerne

er fordi han mener at det er helt i orden som det var

når ministeren ikke vil sige om han vil evaluere på

at ministeren mener at alt har været fint

når vi ikke kan få en holdning fra ministerens

ikke får kigget på de her ting så kommer vi jo ikke til bunds i den her sag hvis ikke ministeren vil indlede evalueringer der går på om det er foregået korrekt når man har sat andre lande og private firmaer til at ansætte når man har

og hvordan det ellers er foregået med at holde styr på de beslutninger

som jo grundlæggende handler om liv og død for de mennesker der har hjulpet det danske

alle uanset etnisk baggrund det danske samfund bygger på at alle mennesker er både lige og forskellige og at ikke to mennesker er ens derfor er diskriminering af enhver form selvfølgelig

lavet af cepos og

helt enig i for det er naturligvis rigtig bekymrende at mere end hver fjerde adspurgte indvandrer eller efterkommer fra muslimske lande mener at lovgivningen i danmark burde forbyde homoseksuelle

denne og andre undersøgelser tegner bestemt et billede af at homoseksuelle i etniske miljøer er særlig udsatte og at de oplever

jeg også rigtig glad for at regeringen har prioriteret indsatsen mod social kontrol

er national strategi mod æresrelaterede konflikter og den anden

to strategier indeholder en lang række initiativer der skal modvirke social kontrol og det er jo sådan med

at det her er et stort ligestillingsproblem jeg stillede netop spørgsmålet til ministeren

og regeringen ikke skelnede imellem kristne homoseksuelle og homoseksuelle

jeg ved ikke helt hvordan jeg skal fortolke ministerens svar nu om ministeren ser det her som

et billede af hvad det er for et miljø de her mennesker

befinder sig i og jeg synes jo at det meget tydeligt fortæller at det er et stort problem jeg kunne godt tænke mig at høre

af etnicitet vil gøre noget

og hvad ministeren vil gøre hvis det er sådan

det er sagt så er det jo rigtigt at at der er homoseksuelle som har

det som er udgangspunktet i rapporten er jo

kan man jo kun rykke ved at tage debatter ude på sprogskoler og andre steder

i øvrigt også gjort det igennem lang tid jeg kan huske at

faktisk viser at der er en lille gruppe her

chikane det kan vi jo høre på dem når vi taler med dem

til politiet og det kan der være flere årsager til det lidt ligesom da ministeren i lørdags var til en konference hvor ministeren skulle tale om kristne asylansøgere og

det kan have noget med kulturen at gøre at de ikke melder det til politiet så mon ikke også der er den her gruppe

anerkender det her men det undrer mig

så skal man selvfølgelig også tage debatten

lige præcis det som den tidligere regering har sagt

der ikke sker noget jeg har nævnt de andre ting

der sker rigtig meget rundtomkring i landet blandt andet i kommunerne

faktisk mulighed for at andre trossamfund også kunne vie

er et tegn på at vi gerne vil den

på lige præcis homoseksuelles rettigheder jeg tror nemlig på at det der med

at samle kræfterne og skabe en debat og blive ved med at sætte fokus på

per indbygger i udviklingsbistand og der overgås vi af luxembourg som giver fire tusind to hundrede

danmark ikke på en markant førsteplads men

udviklingsbistand i størrelse af vores samlede indkomst hvor danmark

er flot og det synes jeg fordi vi her hjælper nogle af verdens

også med at løse nogle af verdens meget store udfordringer det gælder kampen mod

det gælder kampen for menneskerettighederne rundtomkring i verden det de menneskerettigheder som danmark også har skrevet under på og der står vi sammen i verden om at sikre at de menneskerettigheder overholdes og indfries for hvert eneste menneske i verden det synes jeg at vi kan være bekendt det synes jeg er en flot

det ønsker regeringen at stå ved

solide resultater fra udviklingssamarbejdet det gælder indsatsen mod fattigdom og for menneskerettighederne rundtomkring i verden men det gælder

ud af deres egne lande på flugt også mod europas grænser det gælder kampen mod pirater og terrorister rundtomkring i verden som giver konkrete resultater også for danmark og det gælder jo ikke mindst kampen for at skabe vækst og velstand i verden det noget der kommer godt igen også til danske virksomheder og også skaber arbejdspladser her i landet så ja det er bestemt

jo altså oecds egne beregninger det er tal

det er altså ganske almindelige valide tal

som også ministeren var inde på at tyskland giver ni hundrede kroner per indbygger om året frankrig giver elleve

ti kroner om året per indbygger i udviklingsstøtte og danmark giver omkring seks tusind fire hundrede kroner om året der

brødre i norge giver mindre end danmark

at give væk i udviklingsstøtte

kigger tilbage på de to finanslove som

i to tusind og tolv øgede udviklingsbistanden med to hundrede og fire og tredive million

finansloven for i år har man valgt at sætte yderligere tre hundrede og seks og tres million kroner

seks hundrede og ni million kroner om året

fornuften i når vi kan se at vi har så mange steder hvor

de tal som som

ved jeg ikke men statistikken er klar der er kun én måde at lave beregningerne på og der er da bestemt andre lande i verden der klart overhaler danmark når det gælder udviklingsbistand per indbygger det er heller ikke mere vanskeligt end at

til ordføreren det er simpel hovedregning vi giver

det er et flot niveau danmark ligger som sagt på en fjerdeplads internationalt og det er der jeg synes at vi skal være det skal vi

det her kommer til gavn for verdens fattige mennesker der har hårdt brug for hjælp der er dem

fred og færre flygtninge det er mindre fattigdom det er mere vækst det er mere velstand og det kommer godt igen

det står vi ved i regeringen det er til gavn for verden og

det er sådan at

så vi må jo sætte os ned og sammenligne vores respektive indberetninger fra

et beløb på cirka tre tusind kroner to tusind ni hundrede

i i udviklingsbistand det er det rigtige tal det er jo heller ikke svært bare med simpel hovedregning at sige at når nordmændene giver en større procentdel af deres indkomst end vi gør og de i øvrigt er rigere end vi er

er det nok ret sandsynligt at nordmændene så giver mere per indbygger end vi gør derfor passer

er rimeligt det er et flot niveau vi kan være det bekendt det gør en forskel i verden og det gør en forskel for os

ligger til forhandling i øjeblikket måske ved ministeren lidt mere

eus udviklingsprojektstøtte på omkring hundrede milliard

selv eu kan finde på at diskutere at der ikke er så mange penge som der har været desværre til at give væk

det er simple beregninger der siger at det er cirka tre tusind og andre lande giver mere end vi gør per indbygger og i procent

et citat som jeg ikke helt kan placere men der blev skåret i eus samlede

udkast kommissionen havde lavet men eus samlede internationale engagement er øget med det budget der er det samme

de tror også på at et stærkere engagement i verden bliver til gavn for europa og det samme gør nordmændene så der er lande der går

deres udviklingsbistand briterne endda markant det gør de fordi de tror på

opbakning bag det danske udviklingssamarbejde det er noget vi i danmark står sammen om og det er noget danskerne bakker op om og det glæder jeg mig over jeg tror at det er den rigtige strategi

seks lande som danmark har haft et samarbejde med det begynder at gå godt i verdens fattige lande mange af dem buldrer nu derudad stadig væk ekstremt fattige men de buldrer derudad de skaber vækst de skaber velstand det har hjulpet at vi har fået børnene i skole det har hjulpet at vi har fået sundhedsklinikkerne til at fungere det har hjulpet at vejene er blevet etableret og at

bider sig fast i de her lande derfor oplever de vækst altså på basis af demokrati og markedsøkonomi det har danmark været med til og det kan vi være stolte af

vækst og og stor samhandel med danmark vi ved det fra vietnam og vi ved det fra striber af de andre udviklingslande nu begynder det at gå godt nu begynder det at gå fremad

skulle være stolt af at vi har fået så mange mennesker ud af fattigdom fattigdom andelen af mennesker der lever i fattigdom er halveret i de sidste tyve år det er et flot resultat der har krævet et stærkt internationalt samarbejde danmark

dagpengereformer efterlønsreformer og alle mulige andre som går ind og kigger på de velfærdsgoder som danskerne har vi har mennesker som ikke kan betale deres regninger vi har folk der mister deres arbejde det er ret konkrete ting det er danske udfordringer i danmark det er derfor jeg spørger

se at der er en vis skepsis

at vi har en regering som vælger at udvide den danske udviklingsstøtte med seks

og sparer på det vi andre kalder for almindelig borgernær kernevelfærd

faktuelle kendsgerning og det er selvfølgelig

stort folkeligt engagement bag at danmark skal være en stærk stemme i verden

fattigdom for menneskerettigheder for demokrati for forandringer i verden for at løse de store problemer der er i verden kampen mod pirater og terrorisme i kampen for at skabe fred og fordragelighed så folk kan leve i tryghed og i værdighed

skabe vækst og velstand i verden som så kan komme godt igen til os selv

knap så meget engagement i de sidste ti år men regeringen går foran i forsøget på at løse de problemer danmark står

i verden men det bliver også anerkendt at vi

uagtet at der er store problemer i danmark det erkender jeg er der jo større problemer i verden

er et stabilt land vi har masser af viden

vi har en svag økonomi

eus økonomikommissær

det europæiske semester som det jo hedder

gældsafvikling gældsudvikling arbejdsløshedstal statsunderskud og alle mulige andre nøgletal

flertal i en meningsmåling som siger er det er fantastisk

det og jeg vil gerne have at ministeren som minimum

skal vi bestemt fortsætte med men vi anerkender da at der er krise i danmark derfor går vi meget langsomt frem målet for regeringen er fortsat at nå en procent af vores samlede indkomst i internationalt samarbejde i udviklingsbistand men vi går meget forsigtigt og langsomt frem hvad

at vi går meget langsomt frem sidste år endda en lille smule tilbage

statistiske tilfældigheder målet er

men vi går meget forsigtigt og langsomt frem fordi vi selvfølgelig anerkender at der er en krise i europa men lukker vi os inde og lukker vi verden ude nu bliver det endnu sværere at komme ud af krisen

det er verden og ikke mindst verdens fattige lande der skal trække os og europa ud af krisen det er der væksten og velstanden er

vi lukker verden ude og lukker os inde nu

en meget stor fejl og så bliver det endnu vanskeligere at komme ud og få overskud og få styr på den danske

den såkaldte h4 pulje skal reduceres fra de nuværende fem hundrede og fem og tyve milliard kroner til fire hundrede og fem og halvtreds milliard kroner i

på halvfjerds milliard kroner

hundrede og fem og halvfems milliard kroner det er en besparelse på tredive milliard kroner alt i alt lægger eus

kroner i eus udviklingsstøtte så spørger jeg igen

her i landet meningsmålinger eller ej

er så mange penge til rådighed og selvfølgelig barberer lidt af vores

blot for at sige at eu samlet også erkender at der er brug for et stadig stærkere internationalt

eu har en rådsbeslutning der siger at udviklingssamarbejdet skal øges fordi det er en investering i mindre fattigdom i verden men det er også en investering

det presser vi på for sker danmark presser på for at andre lande skal yde mere jeg synes bestemt det er en udfordring når andre lande skærer ned i en krisetid

fordi det går ud over verdens fattigste mennesker og

vil være sværere for europa

os inde i europa og ikke engagerer os internationalt briterne nordmændene og også danskerne ønsker et stærkere internationalt engagement for verdens skyld og for vores egen skyld det er den vej vi ser også ud af krisen fordi det er i verden at væksten

vi arbejder tæt sammen og stadig tættere sammen i forsøget på at skabe synergi i vores udviklingssamarbejde vores investeringer og vores handel for at styrke